lovforslag nummer

villum christensen og per stig møller forespørgsel nummer

og christian juhl forespørgsel nummer

af folketingstidende DK

udvalget for forretningsordenen har den sjette oktober afgivet beretning om sikring af de nordatlantiske

mulighed for at deltage i spørgetimen med statsministeren beretningen vil fremgå af

en gruppe på syv og firs medlemmer venstre dansk folkeparti liberal alliance det konservative folkeparti og sambandsflokkurin der foreligger indstilling fra grupperne om disse navne navnene på de valgte kan findes på folketingets hjemmeside og i folketingstidende samtidig er der fra grupperne fremkommet forslag om valg af formand og næstformand der er kun bragt én i forslag